hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke

et ret godt system hvor man efter man er blevet fyret og mangler uddannelse for at kunne bide sig fast på arbejdsmarkedet kan få uddannelse i op til seks uger rammerne for dette er dog blevet for ufleksible og med dette forslag kan man tilpasse uddannelsen mere individuelt end før og lave kursusviften større

utrolig vigtigt at den enkelte arbejdsløse har nogle muligheder og kan rette sin sin uddannelse ind efter det behov der er i forslaget

også en karensperiode på fem uger

man kan fortsætte det forløb man har sat gang i i opsigelsesperioden og dermed ikke stopper op det er utrolig vigtigt

nytter ikke noget at sætte dem i i uddannelse hvis ikke de har lyst og hvis ikke de vil jeg har arbejdet med en del mennesker på havnen og mødt mange andre mennesker som jeg vil sige ikke har de store positive erfaringer med det med at

på en skolebænk og de vil faktisk kun gøre det hvis der er en økonomisk gulerod

hundrede procent dagpenge det synes jeg men grunden til at socialdemokratiet ønskede en hundrede og ti

var netop for at give den her gruppe en ekstra gulerod som vi tror på vil kunne få endnu flere i uddannelse et af de store problemer er at sikre at faglærte med forældede kompetencer fortsat kan uddanne sig og få et arbejde derfor siger

nu at er man faglært og har været arbejdsløs i seks måneder

arbejdskraft i dag skal man være arbejdsløs i tolv måneder og derfor er forslaget også en klar forbedring så overordnet er

glade for at parterne er blevet enige og

vi ikke helt forstår med den ene hånd giver regeringen muligheden for mere og bedre uddannelse med den anden hånd tager man man skærer to procent på uddannelsen fremover

alt andet lige vil betyde ret meget kvaliteten vil blive ringere og færre vil kunne få en uddannelse den tidligere

og fem og tyve plan at afskaffe voksenlærlingeordningen for folk i arbejde hvilket jeg synes virker ret ufint over for parterne nu har vi jo fået en ny regering men kan kun konstatere at man går mere op i at finde penge til skattelettelser end det som er det allervigtigste nemlig at sikre ordentlige uddannelser og dermed gøre det der står

handle rettidigt jeg ved godt

svar på noget som helst men så vidt jeg ved

vi faktisk de eneste der har en to fem og tyve plan da regeringens er faldet og den nye regering ikke er kommet

at fokusere på uddannelse at sikre at de mange ufaglærte skal have en uddannelse fordi vi har brug for alle vi skal sikre efteruddannelser da der også er mange der i dag har et arbejde men som alligevel har brug for at bygge mere på for os er tiden ikke til skattelettelser og store arbejdsmarkedsreformer tiden er

og et øget uddannelsesniveau men alt i alt synes vi selvfølgelig

det er noget som vi må tale med beskæftigelsesministeren om bagefter

hvor man kan få hundrede procent af dagpengene

til at mangle arbejdskraft det

ministeren laver den positivliste jeg synes at arbejdsgiverne

uddannelse vi skal give for at de kan få den arbejdskraft som de siger at de ikke

jeg håber at det kommer til at fungere men

senere hen men det er en udmærket løsning som

man stadig væk tage på de firs procent af dagpengene

er ikke ret meget brugt i dag så det bliver det nok heller ikke fremover men altså vi håber da at der er rigtig mange der går i gang med det

her seks ugers velvalgt uddannelse noget af det der blev kritiseret var at man ikke kunne kombinere flere kurser det var blandt det metal havde kritiseret

kombinerede kurser inden for de seks uger

kombinerede kurser i stedet for at man holder fast i de der seks uger

på seks uger hvis det er otte uger eller ni uger eller ti uger

drop da de seks ugers selvvalgt

er da det vi skal vi skal sørge for

at de ledige får de kurser der kan give et job men men jeg har forstået at

skulle være der og jeg respekterer også arbejdsmarkedets parters aftaler

hvor der er mangel på arbejdskraft at man så kan gå i gang med en voksenelevuddannelse efter seks måneders ledighed der er rigtig mange der

det her forslag og så håber vi at vi kan få set på

jeg ved godt at vi er med i finansloven og alt det der men jeg synes også at vi

den beskæring af erhvervsuddannelserne som ligger der jeg respekterer selvfølgelig også en finanslov

også ministeren vil være med til men vi respekterer respekterer selvfølgelig

gå i gang

aftale med arbejdsgiveren man har

vokser jo i takt med den økonomiske fremgang derfor har vi brug for at få udmøntet de initiativer der ligger i trepartsaftalen og det gør vi med det her lovforslag lovforslaget sikrer for det første et mere fleksibelt uddannelsesløft der indføres en midlertidig ordning fra første marts to tusind og sytten til den enogtredivete december to tusind og nitten hvor dagpengemodtagere har mulighed for at modtage hundrede procent af den hidtidige dagpengesats

er knyttet til stillinger med de største rekrutteringsudfordringer for det andet giver lovforslaget bedre mulighed for ledige faglærtes ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen i dag er der som sagt det her krav på tolv måneders ledighed men med lovforslaget gives der adgang allerede efter seks måneders ledighed

erhvervsuddannelsen være inden for områder med mangel på arbejdskraft for det tredje sikrer lovforslaget en mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse dagpengemodtagere og ledige

får nu mere frihed til selv at kombinere kurser inden for erhvervsgrupper på en positivliste

samlet set målrettes uddannelsen til områder hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder

understøtter dermed at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele danmark det er nødvendigt hvis vi skal sikre vækst fremgang og velstand i fremtiden på den baggrund

vigtigt

at

det

og der skal jo en kæmpe uddannelsesindsats til

man i en i øvrigt udmærket buket af gode forbedringer absolut skal indføre en begrænsning af de lediges uddannelsesmuligheder og det er jo det man gør ved at indføre en fem ugers karensperiode hvor den ledige ikke kan komme i gang med sådan et seks ugers forløb der bliver overhovedet ikke argumenteret for det

der er ikke nogen beskrivelse af

noget som helst det virker bare som en eller anden plet

at hvis man skal give de ledige nogle bedre uddannelsesmuligheder hvad man dybest set er modstander af så skal de også lige selv betale på en eller anden mærkelig måde

enhedslistens holdning er at så længe man ikke kan argumentere sagligt for sådan en forringelse og kan sandsynliggøre at den ikke får nogen

vil vi ikke støtte lovforslaget i den sidste ende

vil det jo betyde at nogle ledige bliver begrænset

dermed også i deres jobmuligheder og det er jo stik imod den hensigt man ellers har den udmærkede hensigt som også afspejler sig i de andre dele af lovforslaget så hvad er logikken i det

så det skal da bare pilles ud

undrer mig at ordførere der selv skal tage et politisk ansvar her i salen og skal trykke på knappen på et tidspunkt

bare henviser til at det er noget som nogle andre har aftalt

er i stand til at reflektere over konsekvenserne af det man gør synes jeg er rigtig ærgerligt

det

at

i

det er på høje tid at man får nedsat perioden til seks måneder for at kunne gå i gang med en voksenlærlingeuddannelse

vi synes egentlig ikke at karensperioden giver nogen særlig mening

så en del af den aftale der ligger vi undrer os over at det ikke er dokumenteret nu hvor mange der for

ville være ramt af den hvis den var indført

parterne imellem har klarlagt hvad ambitionen

en del af en samlet aftale som vi synes giver rigtig god mening

her trepartsaftale er nogen revolution der er faktisk et godt stykke vej tilbage at gå indtil vi får et arbejdsmarked der matcher fremtidens udfordringer men det er et skridt i den rigtige retning og sf

ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen

hele ideen med det lovforslag som nu

være med til at understøtte at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i

vigtigt og jeg noterer mig også at rigtig mange partier her i dag under førstebehandlingen

understøtter den holdning som er afgørende nemlig at vi har et fleksibelt og effektivt arbejdsmarked hvor virksomhederne har mulighed for at rekruttere de medarbejdere som de har behov for det er fuldstændig afgørende for den fremtidige vækst som vi skal have i danmark for at gøre vores land rigere og dermed også skabe den velstand der er baggrund for vores velfærdssamfund jeg er også helt

indstillet på og det er også derfor at regeringen har

er præsenteret at se på hvordan fremtidens arbejdsmarked skal indrettes når man ser lidt længere ud i fremtiden

gang med at nedsætte det vi kalder disruptionrådet som også

lovforslag vi diskuterer i dag

vigtigt at man diskuterer ting der ligger uden for den her trepartsaftale på den lidt længere bane

både i forhold til kommende finanslovsforhandlinger men selvfølgelig også

regeringen fortsætte med det konstruktive trepartssamarbejde senere her i

voksen og efteruddannelsesordninger og også andre emner som er nævnt i regeringsgrundlaget så med det

for bemærkningerne her og jeg ser frem til en god udvalgsbehandling hvor flere af de temaer der er nævnt i dag jo selvfølgelig kan

det handler blandt andet om bedre muligheder for telefonforkyndelse anvendelse af digital kommunikation i

udeblivelsesdomme i straffesager

effektiv domstolsbehandling og dermed jo også til en hurtigere afklaring og afslutning på sagerne både til gavn for offeret men

at forurettede i straffesager om incest ligestilles med

kapitel fire og tyve om seksualforbrydelser ved meddelelse af aktindsigt og ved

det vil jo betyde at forurettedes identitet heller ikke fremgår det er utrolig vigtigt i

offeret kan være så skrøbeligt og ikke mindst krænket i øvrigt

også en udvidelse af fængselsbetjentes mulighed for at bære magtmidler såsom peberspray og i den helt anden

af forslaget en ny fastsættelse af salærer til

og bistandsadvokater og beskikkede advokater i visse sager

vil sluttelig sige at vi i socialdemokratiet bakker op om alle dele af forslaget men i samme omgang vil vi pege på at der stadig væk er behov for at se reglerne for en lidt anden del af af det der vedrører det her igennem

ligestillingen blandt domsmænd set i lyset af det ministersvar der kom i sidste uge som viser at imamer fra ikkeanerkendte trossamfund ikke er udelukket fra

tilfældet for dem der indgår i anerkendte trossamfund nemlig præster eksempelvis så så lad os også få en god drøftelse af det vi mener i hvert fald meget klart fra socialdemokratiets side at der skal være en ligestilling i loven

at

i incestsager i forhold til ofrene der er ingen tvivl om at det er en af de allerallerværste forbrydelser man overhovedet kan blive

at beskytte identiteten på det offer det er gået ud over

så lægges der som følge af finanslovsaftalen op til

salærer til advokaterne og det vil man så gøre ved at flytte det fra præsidenterne til justitsministeren det synes vi er rigtig rigtig

så er der

hele emnet omkring udeblivelse ved domstolene

jo en udløber af den respektpakke som vi sidste år indgik sammen med de øvrige blå partier og vi står selvfølgelig fuldt på mål for de aftaler vi indgår det er et rigtig vigtigt emne

jo også behandlet spørgsmålet i en tidligere valgperiode hvor

vi fremsatte beslutningsforslag om netop det her emne det er glædeligt

støtter vi selvfølgelig også

så lægges der op til at retterne overtager

en meget stor del af forslaget handler om forkyndelse

hvordan man kan bruge de nye nye digitale muligheder til forkyndelse af meddelelse det er

eller er vild med digitalisering for digitaliseringens skyld men det kan give god mening i lige præcis de her situationer

at det er den her vej vi skal bevæge os hvis vi vil have skub i nogen sager og jo skabe mere effektivitet på det her område det er også rigtig fornuftigt

domsmænd hvor der lægges op til at der ikke skal deltage domsmænd i de straffesager hvor den tiltalte højst risikerer en bødestraf vi har endnu ikke gjort vores stilling op

for at få stillet nogle udpenslende spørgsmål i forhold til det der fremgår af bemærkningerne som virker

en anelse tynde så det bliver vi nødt til lige

i forbindelse med udvalgsbehandlingen men ud over det ene punkt bakker sådan set op om forslaget

og fællesbetegnelsen for det hele er at de spilder deres tid på statens regning så det er en rigtig rigtig god ide at få lavet om på det her

på trods af at tiltalte ikke er til stede vi hæver grænsen

langt flere sager der kan komme ind under denne regel hvorefter de som sagt kan gennemføres i tiltaltes fravær men lad mig lige understrege en ting

en sædvanlig bevisførelse altså dommeren vil da forhåbentlig afhøre vidner

og sikre sig at der er fuldgyldigt bevis for at

det er der ikke nogen ændringer i men sagen sagen behøver altså

blive udsat fordi tiltalte ikke er mødt

anke og genoptagelse og så videre det bliver lidt teknisk

substansen bliver det jo altså sådan at den

dømt som udeblevet i sådan en straffesag ikke kan få en fængselsdom genoptaget men derimod kan anke den til landsretten han er i hvert fald sikret to behandlinger og det er vældig fint og hvis det alene er en mindre bøde som ikke kan ankes til landsretten så har man mulighed for at få genoptaget sagen så altså igen to behandlinger det synes jeg

frigive en helt masse politiressourcer og det vil skabe en væsentlig hurtigere gennemgang man

næsthurtigste land i europa med syv og fyrre dage i gennemsnit om at gennemføre en straffesag det kan vi være rigtig stolte af vi overgås kun af et land og det er rusland jeg har ikke nogen ideer om at vi skal konkurrere videre vil jeg sige men det vil stadig væk glæde mig hvis vi kan komme

nemmere og mere effektiv der sker det at der udsendes

åbnes anses den for at være kommet frem åbnes den ikke vil vedkommende blive ringet op af retten og kan det ikke lade sig gøre

ske forkyndelse på gammeldags facon jeg synes det er ganske ganske betryggende et andet forhold som har påkaldt sig opmærksomhed ikke mindst blandt mine kolleger

forsvarsadvokater er salæret til forsvarsadvokater og for nu ikke at få skudt noget i skoene sidenhen af pressen eller andre så lad mig allerede nu tilstå at jeg hver mandag tilbringer jeg tiden som beskikket forsvarsadvokat så

det burde måske nok medføre at jeg stod her og

jeg kan bekræfte at

at timetaksten reguleres det var jo netop den kritik der kom fra landsretterne der har medført at man

om på det så det er ikke de vejledende satser

forskellige trin i straffesagen der ændres på dem har retterne og landsretspræsidenterne stadig lov

have hånd og halsret over men det er som sagt timetaksten

procent i nedadgående retning for

kommer til at mangle forsvarsadvokater alligevel det er et eftertragtet job og slås et såkaldt benefice op

procent mindre retfærdighed

er muligheder i og jeg synes også der er taget hensyn til at der selvfølgelig er borgere socialt udsatte og folk på kanten af samfundet som så vil skulle nås

vej at gå så længe der bare

det samme gælder i forhold til telefonforkyndelse

anvendelse af digital kommunikation i strafferetsplejen

skriftlighed i strafferetsplejen ikke er til hinder for anvendelse af digital kommunikation det er helt sikkert den rigtige vej at gå der er nogle høringssvar der samtidig gør opmærksom på at

skal varetage sin klients interesse når man

fængsel så sker der jo det at der i fængslerne

for eksempel at tage telefon med og i det hele taget benytte sig af digitale

så der er nogle problemstillinger der som vi bliver nødt til at håndtere i takt med at

for eksempel fordi man ønsker at begrænse muligheden for at folk kan

del som handler om øget brug af udeblivelsesdomme og der må jeg nok sige

ligesom advokatrådet anfører i sit høringssvar

vi enige i at ressourcespild selvfølgelig bør forhindres men vi tvivler på at øget brug af udeblivelsesdomme er vejen frem og vi har ikke indtryk af

og vi finder det ikke hensigtsmæssigt at indskrænke domstolenes muligheder for at forholde sig konkret til situationer hvor individuelle og konkrete forhold tilsiger en fleksibel

det er vores oplevelse at domstolene til fulde formår at afbalancere de involverede hensyn herunder hensynet

forurettede vi skal jo også se på

den form for digitale løsninger vil jo også alt andet lige være med til at

dukker op problemet er jo heller ikke

i hvert fald et høringssvar fra institut for menneskerettigheder

der i en periode på fem uger ifølge en en undersøgelse fra domstolsstyrelsen blev omberammet op mod en tusind fire hundrede retsmøder og ud af dem var der så en hundrede og otte og halvfjerds som blev omberammet omberammet på grund af tiltaltes udeblivelse af forskellige årsager

en vis procentdel som ikke er til at overse men det

er jo tydeligt at der også er andre grunde til at

er jo at man kan blive idømt en straf og nu også fængselsstraf i op til en år selv om man end ikke har været til stede i retssalen og det er jo

ud fra et retspolitisk synspunkt

to fem som herre peter kofod poulsen også var inde på omkring

bødestraf involveret det har vi også nogle opfølgende spørgsmål til

incest også får samme beskyttelse som et offer for

i forhold til aktindsigt og offentlig omtale af straffesager det støtter vi

den med peberspray den er vi kritisk indstillet over for og jeg vil referere til de korte bemærkninger jeg kom med

til forsvarerne synes vi også at

retssystem som man er på andre områder i samfundet så derfor

over for at man gør brug af de muligheder

over for de borgere i vores samfund som måske ikke

på samme måde følger med i den digitale udvikling og her tænker vi særlig på at der selvfølgelig er socialt udsatte som ikke gør brug af de digitale virkemidler og som ikke har

en e boks og det er jo muligt for dem i forhold til hele det offentlige system

e boks regi og at man skal gøre en ekstra indsats fra systemets side for at det også når frem til de mennesker der har frasagt sig at få forkyndelser eller meddelelser via e boks jeg synes også det er vigtigt at følge op på praksiserfaringerne i forhold til det her med digitalisering

i mit spørgsmål til liberal alliance vi synes det er er problematisk i forhold til det her element med

at en del tiltalte ikke møder op

deres retssager jeg

hvor store de udfordringer er altså institut for menneskerettigheder nævner jo tallene i deres høringssvar og det her med at sige at det

mange tiltalte der sjofler vores retssystem ved ikke

at ud af fire seks tusind retsmøder i samtlige byretter landsretterne og grønlands landsret var

et opråb om en lille smule nuancering

om der skal afsiges en udeblivelsesdom og det synes vi principielt er rigtig problematisk

at opfordre domstolene til måske i flere tilfælde at afsige nogle

er et rigtig stort problem at vi pålægger domstolene at de

vi bør lade den beslutning ligge hos domstolene fremadrettet og det er jo også noget som både advokatrådet og institut for menneskerettigheder

det kan være et stort retssikkerhedsproblem for den enkelte hvis der er nogle grunde til at man er udeblevet som måske ikke lige er omfattet af

det der står her i lovforslaget så det element synes

salæret det er helt rigtigt som fru trine bramsen var inde på

retssystem som vi faktisk i høj grad kan stole på

præcis derfor skal vi fastholde den

ministeriet der skal fastsætte salæret

æbler og pærer og bananer sammen og det synes vi ikke

lige præcis den tillid vi har til vores retssystem ligger jo i at vi har fundet ud af at organisere det sådan

uafhængige myndighed der fastsætter salæret

forsvarsadvokaterne og det skal det fortsat være så det

men vi ser også problemer altså helt åbenlyst er det jo et problem at man har begrænset forsvarets adgang til at tage computer

altså elektroniske hjælpemidler med

strafferetsplejen det er nogle konkrete problemer som jeg håber at justitsministeren

støtte den del der handler om at sidestille forurettede i en straffesag om incest med forurettede i sager om seksualforbrydelser

tvivlende eller direkte imod en

øgede anvendelse af udeblivelsesdomme ja ikke bare en øget anvendelse

at få genoptaget en sag og

som del af den almindelige personlige udrustning vi er slet ikke afvisende over for at bruge peberspray i nogle tilfælde det er jo den sidste mulighed og den er nogle gange nødvendig men vi synes det er et lidt løst mandat vi giver justitsministeren i et spørgsmål som er så vigtigt

fra landsretspræsidenterne til justitsministeriet som er

overordnet for anklagemyndighederne altså forsvarets modpart i retssalen det mener vi er stærkt problematisk

kan konklusionen jo ikke være anderledes end at vi ikke kan støtte det samlede forslag

ministeren var indstillet på at dele det op i nogle forskellige klumper og stykker skulle vi nok kunne stemme for noget af det men den samlede pakke kan vi altså ikke støtte

store blandede landhandler op i nogle mere sammenhængende dele

når folk udebliver af hvad skal man sige

side at det kan være fint med udeblivelsesdomme men det må bero på en konkret vurdering og vi skal ikke fratage

domstolene den vurdering så vi har ikke noget problem med udeblivelsesdomme i nogen tilfælde men vi synes altså ikke at det

det er fint at de ikke skal med til de helt banale sager og hvis sagerne udvikler sig

ender de jo alligevel i landsretten ved et nævningeting

noget af det der er rigtig rigtig godt i det her lovforslag er jo netop anonymiseringen af

som nogle høringssvar har været inde på kan det selvfølgelig være lidt svært i forhold til de familiære forbindelser der

udsatte magtanvendelsesgrupper

samfund og vi har en forpligtelse til

beskytte dem men det må ikke blive en sovepude øget mulighed for magtanvendelse løser jo ikke de massive problemer med overbelægning af negativt stærke fanger der er i fængslerne

vil anerkende at det i sig selv ikke løser hele problemet eller de overfald vi har set uden for

fængslerne vi anerkender

de høringssvar fra institut for menneskerettigheder og andre der har

at man har peberspray som almindeligt udstyr i fængslerne og så synes jeg også at lovforslaget er for upræcist

justitsministeriet skriver godt nok i svaret at

alle mulige andre magtanvendelsesmidler

mange advokater har en ekstremt høj

er sådan det er og de salærer

hvis det derudover skal flyttes over til ministeriet for yderligere at blive sat ned synes vi simpelt hen det er et problem den del af det kan vi ikke støtte

at advokatrådet savner en vurdering af forslagets

være naturligt at man samtidig med at man screener et lovforslag for administrative konsekvenser og økonomiske konsekvenser

det er underligt at vi har en række punkter som ministeriets embedsfolk sætter ja eller nej

det bliver dyrt for det private for det offentlige om det har administrative konsekvenser til eu retten osv men ikke om hvad det her lovforslag betyder for retssikkerheden derfor havde jeg også et forslag for et års tid siden om at

bare gerne gentage

være fint den allersidste ting er at det jo er meget spændende hvad der er

på bageste side om at det er udgået ministeren

der tilpasser og forenkler dele af strafferetsplejen

og efter regeringens opfattelse ikke retssikkerhedsmæssigt betænkeligt eller problematisk i forhold til vores forpligtelser forslaget indeholder herudover en række andre ændringer af retsplejeloven som jeg ikke vil komme nærmere ind på nu og her

dog knytte et par korte bemærkninger til forslaget der gør det muligt for fængselsbetjentene at bære peberspray som en del af den almindelige udrustning vi har jo desværre

og grovere overfald på fængselsbetjente det skal vi reagere på fængselsbetjente i for eksempel lukkede fængsler hvor klientellet er hårdest skal have mulighed for at reagere hurtigt og effektivt i en voldsom konfliktsituation

er det uhensigtsmæssigt at peberspray først skal udleveres fra et depot

af den almindelige udrustning det er derfor det

af peberspray men blot det

at bære det med de bemærkninger

jeg takke ordførerne for indlæggene jeg ser frem til den videre behandling her i

og står naturligvis til rådighed for

se

til færøerne og grønland skulle vejlede om klageadgangen til udlændingenævnet vedrørende

som vedrører ansøgning om schengenvisum og om klageadgangen til ministeriet vedrørende den del af afgørelsen der vedrører ansøgning om visum til færøerne

det synes vi i dansk folkeparti er noget rod og det rod kan vi undgå ved at fastholde de nuværende regler på området i forhold til de øvrige elementer i lovforslaget mener vi ikke

der er noget problem i at sager på udlændingeområdet i visse tilfælde kan påklages til ministeriet eller til ministeren

og derfor ser vi ingen grund til at flytte klageadgangen til en række nævn og styrelser faktisk så vi

at der blev iværksat et arbejde som skulle munde ud i at klageadgangen helt generelt afskaffes eller mindskes inden for udlændingeområdet således at hovedreglen bliver at den afgørelse som bliver truffet i første instans er en endelig afgørelse og så bør der i ganske særlige tilfælde være mulighed for at en minister eventuelt efter indstilling fra et folketingsudvalg kan omgøre en afgørelse som er truffet i første instans som jeg læser lovforslaget oprettes der til og med nye klagemuligheder på udlændingeområdet hvilket trækker i den forkerte retning det

i forbindelse med udvalgsbehandlingen

vil vi have oplyst hvilke merudgifter der er knyttet til at klageadgangen på en række områder

der er dog også et par positive elementer i lovforslaget men som det ser ud på nuværende tidspunkt bliver det et nej herfra til det samlede lovforslag da det samlet set trækker i den forkerte retning lovforslaget svækker den politiske styring af udlændingeområdet i dansk

klagemuligheder ikke flere og vi ønsker mere politisk styring og ikke

er det samtidig vigtigt at de myndigheder der står bag afgørelserne træffer sine beslutninger på baggrund af gennemtænkte procedurer som både danskere og udlændinge kan forstå det her lovforslag skaber lidt mere klarhed lidt mere politisk armslængde

tid siddende minister det har vi også et par i

har de samtidig i flere tilfælde vist sig at være nyttige i forhold til at få fokus på lovgivningen og hvordan den administreres det er blandt andet på baggrund af

enkeltsager at vi inden alt for længe skal behandle et forslag om ændringer i reglerne for studieopholdstilladelse derfor vil vi i

i udvalgsbehandlingen understrege at vi anser det for vigtigt

kan gå ind i konkrete sager hvis de oplever at lovgivningen ikke administreres hensigtsmæssigt

støtter enhedslisten ligesom vi i to tusind og tolv støttede at en række andre

klagesager på udlændingeområdet blev fjernet fra ministeriet og lagt i det nyoprettede udlændingenævn hvis man vil undgå at menneskeskæbner bliver kastebold for medier og politikere synes

det er en god idé at lægge de konkrete afgørelser i uafhængige organer og hvis man så kommer frem til at en enkeltsag viser

om for mange af klagesagerne fremover vil skulle afgøres af nævnsformanden alene eller på et rent skriftligt grundlag men samlet set

det er et fremskridt at placere flere klagesager i nævnene derfor kan

at behandle de klagesager der så vil komme vi har jo haft en tidligere behandling i forhold til kompetencerne i flygtningenævnet det er bestemt heller ikke nogen hemmelighed at vi i radikale venstre er der ikke længere er

og udenrigsministeriet som jo

en del af flygtningenævnet men men samlet set er det et rigtig fint skridt i den rigtige retning

udlændinge og integrationsministeriets departement

og domstolslignende organer som i forvejen besidder en stor ekspertise i behandlingen af konkrete sager herudover indeholder lovforslaget ændringer af reglerne om beskikkelsesperioden for udlændingenævnets formand reglerne for

tilbagebetaling af gebyrer en justering af klagesystemet på visumområdet samt en overførsel af visse sager fra udlændingestyrelsen til styrelsen for international

foreslås overført til flygtningenævnet og udlændingenævnet vedrører forskellige udlændingeretlige områder

uledsagede mindreårige asylansøgere

det kan være klager over afslag på visum hvor udlændingestyrelsen har truffet en afgørelse i første instans

er også andre sager man kan så spørge om der er en særlig grund

klagesagerne overføres fra udlændinge og integrationsministeriets departement til flygtningenævnet og udlændingenævnet netop nu og det er der faktisk

hensigtsmæssigt at gøre man kan kalde det for en slags oprydning som jeg også tror det var venstres ordfører der benævnte

departement behandler færre konkrete klagesager og dermed får mere tid til at udføre de kerneopgaver som traditionelt hører til i et departement samtidig sikres det at de konkrete klagesager bliver behandlet

andre lignende konkrete sager på udlændingeområdet flygtningenævnet og udlændingenævnet er to uafhængige og domstolslignende organer som med deres faglige viden på udlændingeområdet og ekspertise i behandlingen af konkrete sager

til at behandle også de sager som der foreslås overført lovforslaget indeholder

endvidere også en justering af klagesystemet på visumområdet det nuværende klagesystem er blevet sat i kraft fra maj to tusind og femten og der foreslås da heller ikke en grundlæggende ændring af dette derimod

justeringen indebærer en mulighed for at flere typer af visumafgørelser

der træffes lokalt lokalt på de danske repræsentationer ikke automatisk anses for påklaget

tages under klagebehandling hvis dette ønskes

udnyttelse af denne mulighed vil naturligvis tilgodese de retssikkerhedsmæssige hensyn til blandt andet begrundelse og klagevejledning

skal kunne beskikkes for en yderligere periode på fire år

og dermed vil kunne være nævnsmedlem for i alt tolv år her er der tale om et forslag der svarer til den ordning der gælder for flygtningenævnets formand

som netop er blevet vedtaget her i folketinget i december sidste år afslutningsvis vil jeg gerne takke for den opbakning som forslaget har nydt her i dag og så ser jeg frem til udvalgsbehandlingen